meddelt at de fra og med den niende november

endvidere har medlem af folketinget thomas jensen meddelt at han fra og med den tolvte november

hvervet som midlertidigt medlem af folketinget for pernille boye koch per husted rasmus lynghøj merete dea larsen kristen touborg og peder

flere er endda født her men det er vores opgave med til at sikre at formaliteterne er i orden så de også kan kalde sig danskere på papiret det er ikke en formalitet

en stor glæde at få lov til at være med til at give folk dansk statsborgerskab denne gang drejer det sig om elleve hundrede og ni personer

i venstre bemærker vil dog at de otte hundrede og tre og halvfjerds personer på lovforslaget er optaget efter de gamle retningslinjer og to hundrede og fire og tredive er optaget efter de nye mere lempelige retningslinjer som regeringen har vedtaget sammen med

nye retningslinjer opfylder ikke nødvendigvis

skade at der er personer på listen som ikke opfylder de tidligere krav til statsborgerskab og de krav som vi i venstre synes er fornuftige krav desuden kan vi

øvrigt heller ikke vide hvor mange af de to hundrede og fire og tredive der også ville have kunnet få dansk statsborgerskab efter de gamle regler så danmark er et land hvor mange mennesker ønsker at blive statsborgere det er vi i venstre

glædeligt når mennesker ønsker at være en permanent del af det danske samfund og ønsker at bidrage aktivt til fællesskabet

de nye danskere der er her på lovforslaget velkommen og af den grund stemmer vi også for

om at det er vigtigt både for os som samfund

også netop for de mennesker som bliver danske statsborgere statsborgerskabet er en anerkendelse af de udlændinge der har gjort sig umage for at blive en del af det danske fællesskab de har bevist at de vil det danske samfund at de taler vores sprog at de engagerer sig i vores samfundsforhold derfor fortjener de også at være statsborgere her i danmark

statsborgerskabet er også et vigtigt skridt på vejen mod bedre integration vi viser de nye statsborgere at vi anerkender dem fuldt ud som danskere det giver dem endnu mere motivation motivation til at være en hel og aktiv del af det samfund som de bor i naturligvis støtter socialdemokratiet lovforslaget og jeg vil gerne ønske alle de nye danske statsborgere et stort tillykke

velkommen jeg glæder mig til at møde mange af dem på statsborgerskabsdagen her til april i foråret totusinde

og derfor automatisk får statsborgerskab i kraft af statsløsekonventionen det er jo et forhold som vi før har bestridt

udvalgsbehandlingen fordi der er et par ting

er jo altså ikke palæstinensere men efter alt at dømme vietnamesere og det vil sige at de selv eller snarere deres forældre er blevet født i staten vietnam

så være statsløse vi vil i hvert fald gerne have svar på hvordan praksis er på dette område den anden grund til at vi siger nej er det forhold at der eksempelvis gives statsborgerskab til en hundrede og

i to tusind og et begyndte krigen i afghanistan og kampen mod taleban siden to tusind og to har det været med dansk deltagelse der er faldet soldater i kampen mod terrortruslen fra taleban og for sikkerhed og fred

jeg troede så at de afghanere der

flygtet til danmark også skulle hjem og hjælpe med

jeg ikke begriber ifølge almindelig sund fornuft skulle disse mennesker selvfølgelig hjem hjem og hjælpe med at bygge landet op

der med denne lov får statsborgerskab hvorfor skal de i grunden ikke hjem til irak

meningen med at være flygtning at man på et tidspunkt skulle hjem

er fra ikkevestlige lande omtrent halvdelen

at danmark igennem de sidste mange år er blevet ændret dramatisk både demografisk og kulturelt danmark er i fare for at blive balkaniseret og islamiseret og det vil på lang sigt

vil ødelægge

det lader til at vi i dansk folkeparti

ikke mindst siger vi nej til lovforslaget fordi kravet om danskkundskaber er blevet lempet efter aftale mellem regeringen og enhedslisten det forhold

at man kan det danske sprog det forarger os at sprogkravet lempes hvilket kun kan betyde at regeringen ikke bekymrer sig

danske statsborgere og for os andre som har været det i mange år eller altid for i dag bliver vores fællesskab større

stærkt og robust

ikke i tvivl om at de elleve hundrede og ni mennesker som nu får indfødsrets meddelelse vil kæmpe og arbejde for og jeg er sikker på at langt langt de fleste af os som i dag udgør det fællesskab vi kalder danmark vil glæde sig over at byde de nye medlemmer velkommen jeg vil i hvert fald gøre det her fra folkestyrets allerfineste platform nemlig folketingets talerstol

hundrede og ni nye danske statsborgere hjertelig velkommen til vores danske

rigtig rigtig mange former og der findes ikke sådan en eller anden skabelon hvor vi siger at man skal tro på et eller andet bestemt eller at man ikke må tro på en anden religion vi siger at hvis mennesker opfylder kravet

kravet om ikke at være kriminelle og nogle andre

er blevet enige om det drejer sig om to hundrede og fire og tredive personer så det er første gang det sker og det synes jeg selvfølgelig er godt vi har

det handler om krav til dansk og til selvforsørgelse og

oven i købet også en ny prøve på vej som skal erstatte indfødsretsprøven

at de her nye regler skal

arbejde for at blive danske statsborgere af den simple grund at målet er inden for rækkevidde

jeg er glad for at at i har valgt danmark jeg synes selv det er et fantastisk sted at bo jeg synes det er flot at i har bestået de relevante prøver og jeg ønsker jer virkelig meget velkommen her

er det

lovforslag har puklet for at få statsborgerskabet og at det betyder rigtig meget for dem enhedslisten stemmer selvfølgelig for lovforslaget vi er i enhedslisten meget glade for at vi i fællesskab med regeringen har ændret reglerne på det her område en smule så man i lidt mindre grad spænder ben for

kan leve op til meget skrappe krav men jeg mener fortsat

for eksempel synes jeg det burde være langt lettere for børn og unge der er født og opvokset i danmark at få et statsborgerskab så det vil vi blive ved med

men selvfølgelig stemmer enhedslisten for lovforslaget så vil

omtaler nogle borgere som vietnamesere når nu de borgere der er tale om er statsløse

ønske sig at de var anderledes end dem der er aftalt vi prøvede jo at forhandle en del med regeringen om det her emne men kunne ikke få enderne til at mødes især fordi vi ikke mener at de regler der foreligger er stramme nok i forhold til kravet om at man har været selvforsørgende i en lang periode hvis det stod til os skulle ingen der har begået kriminalitet kunne opnå dansk statsborgerskab hvis det stod til os skulle man have været selvforsørgende og skattebetalende i mindst otte år

og hvis det stod til os skulle folk der modarbejder det danske demokrati ikke kunne opnå dansk statsborgerskab

og ni personer voksne der er med på dette forslag vil opfylde de kriterier som man ville have stillet fra liberal alliances side

ikke lade de øvrige

og derfor vil jeg også godt sige velkommen til fællesskabet

til at sige velkommen for det er jo ikke velkommen til danmark

så vi byder velkommen og selvfølgelig især til dem der ville opfylde reglerne hvis vi havde bestemt hvordan de skulle se ud vi siger ja

men alligevel er der jo uenighed

leve op til og her har regeringen jo valgt

lempe på nogle af kravene det er vi fra konservatives side imod for vi synes ikke der er nogen grund til at lempe på kravene for der skal være nogle krav til at få dansk statsborgerskab men selv om vi er imod de lempelser som regeringen har gennemført så skal der alligevel fra vores side selvfølgelig lyde et tillykke til dem der nu får dansk statsborgerskab

også de børn der følger med jeg har lagt mærke til at flere ordførere

det er jo ikke helt rigtigt altså børn er jo også en slags personer kan man sige

halvfems der nu bliver danske statsborgere og det vil vi gerne

fordoble afgiften for at parkere ulovligt på en handicapplads når man vælger at parkere på en plads der er

handicappede kan det opfattes som manglende respekt

folk der har brug for sådan en plads er ofte

det er derfor godt at sende et signal om at det selvfølgelig ikke er i i orden at tage en parkeringsplads der

det kan jo være til stor gene for trafikken at folk parkerer foran en ind og udkørsel

bilister til og fra arbejde leverandører på vej med varer udrykningskøretøjer eller håndværkere på opgave alle generes af den slags ulovlige parkeringer som også

trafikanters liv og lemmer i fare det er derfor fornuftigt

lade parkeringsafgiften stige på disse områder når det er sagt er det også væsentligt at vi ikke gør tingene vanskeligere for bilisterne det er derfor helt centralt for venstre at der er gennemsigtige regler regler og synlig

af hvilke regler der gælder hvor det handler

ikke glemme at der er stort antal borgere der er generet af at det er svært at finde en parkeringsplads i de store byer

borgerrepræsentation jo har gjort bilisterne til deres største

det kan ofte tage meget lang tid at finde et sted parkere sin bil og derfor er vi i venstre også opmærksomme på at inddrage dette forhold i vores overvejelser om strengere regler på området og selvfølgelig

problemets omfang altså proportionalitetsprincippet andre dele

vil gennemføre en række anbefalinger fra en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række myndigheder forbrugerorganisationer

forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet og ændringerne i loven vil ændre en række regler vedrørende parkeringsforhold et af tiltagene i lovforslaget er at der kommer ens regler over hele landet for hvornår man må parkere med to hjul på fortovet i dag er disse forhold noget kommunerne selv bestemmer man kan risikere uvidende at bryde loven hvis en kommune har andre regler

opfattelse at det er fint at reglerne bliver ens bliver gennemsigtige

forholde sig til med forslaget kommer

formkrav til skiltning på private parkeringspladser det er vigtigt at bilisten ikke er i tvivl om hvilke regler der gælder når

afgift vi hilser det også velkommen at der generelt indføres bedre regler

også enig med blandt andet forbrugerrådet fdm og forbrugerombudsmanden

ankenævn en klageinstans på parkeringsområdet i dag ender alt for mange parkeringsspørgsmål

den borger der måske bliver sagsøgt

vi kan læse at justitsministeriet og ministeren ønsker at afvente

der en del om et ankenævn i venstre synes vi at det er for sent der kan gå lang tid der kan gå mange år

for en form for ankeinstans nu og det er rimeligt at se på muligheden for at oprette et ankenævn eller køre ankemuligheden

i forbrugerklagenævnet eller i et af de andre nævn vi har

et ankenævn for pakkerejser bus metro og

parkeringsområdet og det kan jo undre lidt derfor finder vi også at der bør være plads til en form for en ankeinstans på parkeringsområdet

det bliver implementeret i dansk lovgivning et nævn vil give borgerne større retssikkerhed og det er der ingen grund til

nøle med men overordnet set er vi i venstre enige i lovforslaget vi vil forfølge

kunne danne sig et politisk flertal for det men som udgangspunkt

der går fortovet så må man det men det kan jo være svært at vurdere

på på hjemmesiden så på det område er er vi enige i det der

og det bakker vi varmt og helt op om men men på det her område

sikre at der bliver skiltet med

at forudsætningen for at trafikken kan glide i øvrigt er at man rent faktisk holder

eller delvis på fortovet og at det i øvrigt ikke er til gene for de gående de forhold findes jo men med det her lovforslag

forsvinder den fleksibilitet og det er der jeg vil høre om venstre har den holdning at der

for kommunerne der må kommunerne bare rette ind og gøre som vi befaler herfra uanset de lokale forhold uanset hvordan virkeligheden ser ud

hensynsløs adfærd det er helt på sin plads der er lige så god grund til at glæde sig over de dele af lovforslaget der hjælper de mange helt almindelige regelrette bilister og gør parkeringsreglerne mere gennemskuelige i dag er der lokale forskelle på parkeringsreglerne fra kommune til kommune

stor fordel at de samme regler kommer til at gælde i hele landet der bliver også stillet krav til bedre skiltning på private parkeringspladser hvis der efterfølgende skal kunne pålægges en bøde for overtrædelse af reglerne alt i alt er der tale om et velbalanceret forslag der på den ene side generelt sikrer mere gennemskuelige parkeringsregler til gavn for alle bilister og på den anden side sætter ind over for de aktuelle parkeringsproblemer som vi oplever i dag jeg skal derfor meddele at socialdemokraterne

beskæftiger sig med ovre i justitsministeriet lad mig bare sådan lige nævne som

kunnet finde ud af at implementere en lovgivning som man selv har været med til at vedtage nemlig

i spiritusdømtes biler det magter man ikke på tredje år nu men man magter altså

sidde og rode med noget som det her en kommunal pengemaskine hvor man nu også vil til at lave differentierede bødetakster

vi skal have respekt for de handicappede og vi skal respektere handicappladserne

og begynde at differentiere bødetaksterne er vi ikke tilhængere af der er en takst i dag for overtrædelse af lovgivningen om parkering og den synes vi er ganske fornuftig i dag har politiet i øvrigt også en hjemmel til at fjerne køretøjer hvis de holder ulovligt parkeret

være at man skulle appellere til at det skete i større grad når der holder biler på handicappladser kunne man jo bede politiet om at fjerne dem det har de faktisk lovhjemmel til også hvis de holder uhensigtsmæssigt i forhold til ind og udkørsler

det andet element med hensyn til at nu kan man give tre p afgifter

hvorfor ikke fem eller hvorfor ikke to

er det affødt af et større udvalgsarbejde

i justitsministeriet det kunne man jo godt undre sig over fjern dog den bil hvis den har holdt der mere end et døgn ulovligt parkeret sværere er det jo ikke det ville jo have en effekt

folkeparti lidt af den opfattelse at det her i

skyldes at man har rigtig god tid ovre

lovforslag som det her respekt for de handicappede og deres parkeringsmuligheder skal vi alle sammen have men vejen er altså ikke differentierede p afgifter det bliver pladserne ikke ledige af men det gør de hvis vi beder politiet om at fjerne køretøjer som er

det sidste element er jo med hensyn til de her ens parkeringsregler herre tom behnke var lidt inde på det der kan jo være lokale forhold der taler for smalle gader og så videre

en lille smule oppe på fortovet

er tilpasset de lokale forhold så med disse ord

det er derfor af væsentlig betydning at vi har nogle regler for parkering der er til at forstå

opfattes som rimelige af de berørte borgere jeg tror de fleste synes det er rimeligt at vi nu fordobler afgiften hvis man parkerer ulovligt på en handicapparkeringsplads

hen mangel på respekt for de borgere der på grund af et handicap har brug for en særlig plads og det skal ikke på nogen måde kunne betale sig

tage chancen og risikere bøden af bekvemmelighedsgrunde til gene for mennesker

handicap tilsvarende grunde ligger bag den forhøjede afgift for parkering foran andres ind og udkørsel det er usolidarisk over for dem der ikke kan komme til og fra deres arbejdsplads eller ejendom og kan derfor begrunde en højere afgift derudover er der en række elementer i

der udspringer af anbefalinger fra en arbejdsgruppe der har set på forskellige muligheder for at forbedre forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet og det er i lyset

fælles regler for parkering så borgerne ikke kan fanges i at der helt vilkårligt gælder forskellige og svært gennemskuelige regler

er også godt at vi nu får en lovfæstet pligt til at offentliggøre lokale regler på en fælles hjemmeside det er også rigtig værdifuldt at lovforslaget stiller krav om tydeligere og mere forståelig skiltning på private parkeringspladser der gælder som udgangspunkt helt andre regler for parkering når der

privat og ikke en offentlig parkeringsplads men den enkelte bilist vil jo ikke nødvendigvis være særlig opmærksom på det lige netop er en offentlig

privat parkeringsplads man holder på og også derfor er en bedre skiltning af helt afgørende betydning endelig er der spørgsmålet om hjemmel til at pålægge flere afgifter for én og samme ulovlige parkering andre ordførere har allerede redegjort for problemstillingen og jeg vil derfor nøjes med at sige at jeg anerkender den balance der bør være mellem hensynet til at undgå udnyttelse af parkeringsreglerne ved ulovlig langtidsparkering nær for eksempel lufthavnen

blandt andet forbrugerområdet også har fremført vi synes imidlertid at den konkrete bestemmelse med blandt andet en maksimumsgrænse for antallet af parkeringsafgifter er et rimeligt kompromis mellem disse

til den principielle problemstilling og

hvor lang tid der ligesom skal gå hvor stærkt ønsket er om

som har et handicap og som har et behov

nu skal ind i og ja jeg må sige at

det står sløjt til med nogle danskeres moral på det her område og jeg har ingen problemer med at vi sparker lidt hårdere til det her hvis det kan

det vil gøre det ulige nemmere at være borger

det er også rigtig godt at der kommer

nogle regler for opsætning af skilte på private parkeringspladser vi har haft en

jeg kommer fra hvor man i hvert fald

få den mistanke at skiltene bevidst har været placeret på en måde så

borgerne ikke kunne få øje på dem og derved beskytte sig mod at få en bøde det har været lidt wild west og mange af de her pladser har i hvert fald set ud som om

de har fungeret som en slags pengemaskiner så det er fornuftigt at der kommer nogle regler

for det i fremtiden inden der kommer en masse spørgsmål om

vil jeg sige at sf også gerne vil gå positivt ind i

den diskussion der er jo en mulighed for at indbringe de her ting

for domstolene i dag men jeg er helt med på at at

der er tale om småbeløb her så der kan være al mulig god grund til at sikre en noget smidigere proces

en ulovlig parkering man så foretager

er rigtig mange ulovlige parkeringer man kan foretage i det her land og rundtomkring på vejene

lige parkering ud for ind og udkørsler

i virkeligheden er bødeniveauet der er for lavt i forhold til ulovlig parkering

få ryddet op i skoven af kommunale

tunge køretøjer overlader man stadig væk

man åbner egentlig også op for at de der centrale bestemmelser som man gerne vil fastlægge

uden for tættere bebygget område og man åbner sandelig også op for at

kan parkeres med to hjul på et fortov det sker så i henhold til

skal skilte men der står faktisk også at det

tom behnkes bekymring ikke

i virkeligheden er blevet åbnet op for at man man undergraver bestræbelsen på at skabe ensartede forhold

også den grænse man bruger et andet sted i lovforslaget hvor man vil åbne op for at flere bøder for samme forseelse

fra atten timer til fire og tyve timer fordi det er nemt at huske for bilisterne

har været nogle pressehistorier jeg er selvfølgelig helt klar over at der er faldet en dom i østre landsret der siger

sige at det her er en væsentlig forringelse af forbrugernes retsstilling alligevel må jeg sige at enhedslisten

altså tre gange og man også har en fire og tyve timersregel der skal i hvert fald gå fire og tyve timer inden man sætter ind med den næste

via mine spørgsmål jo tilkendegivet at vi

etableret et klagenævn på området

dtu dtu fdm dansk metal advokatrådet

er der jo en adgang til domstolsprøvelse

og vi synes ikke det er et argument at afvente

direktivet som man snakker om altså spørgsmålet om

alternativ tvistbilæggelse tror

man kunne også spørge hvor mange klagenævn er der oprettet siden man fik ideen om det her

direktiv vi synes egentlig grundlæggende

være to år for begge typer skiltes vedkommende for så store skilte er der trods alt ikke tale om så

gå til udvalgsarbejdet med en positiv indstilling men vi har dog trods alt nogle kritiske bemærkninger vi håber faktisk at

måske endda en fælles beretning ikke mindst om

direkte hvis man må at noget svineri

med handicap og vi er glade for at regeringen for en gangs skyld er på samme side

personer med handicap hvor regeringen desværre afviste forslagene og var på systemets side i stedet for at være på samme side som de mennesker

men her er der god grund til at glæde sig over at man

er i virkeligheden det her med at man skal kunne få flere afgifter for samme overtrædelse

diskussionen om parkering i nærheden af lufthavne og den slags hvor folk

ikke skal benytte sin bil i flere dage

er blevet begavet med over fem hundrede kroner i bøde fra det offentlige mener jeg er helt helt urimeligt og det har

for det offentlige og dermed en reel ekstraskat på bilisterne i stedet for noget

støtter venstres tanke om

med handicapparkering og sådan set også for det med parkering foran ind og udkørsler det giver god mening men flere bøder for samme overtrædelse bliver ikke liberal alliances politik det er en del af den almindelige forfølgelse af bilisterne som den her regering har sat i værk

man kan få bøder for at andre mennesker kører i ens

samme at man ikke vil se på at sætte registreringsafgiften ned er en del af det samme denne regering hader bilister det er vi ikke i tvivl om liberal alliance vil kæmpe for at folk der har job og bil

man ønsker at opnå med lovforslaget men hvis vi nu skal tage det positive først

vi synes det er fint at vi får forbedret og styrket forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet det er et af de områder hvor der i den grad er behov for at vi får noget mere ensartethed det er godt at der kommer bindende regler for skiltning på private pladser det er jo specielt der

der er mange der har været fortvivlede over at de egentlig gerne ville overholde de

svært eller næsten nærmest umuligt

finde ud af hvad reglerne præcis er så det er godt at vi her

styrket forbrugerbeskyttelsen det er godt at vi får noget ensartet skiltning så er det meget meget nemmere at forholde sig til og det er jo ikke et problem for de firmaer som

udbyder parkering under bestemte forhold det er kun et spørgsmål om at det så er det samme skilt man skal rekvirere til opgaven vi har også kigget på

ser en fordel i at man så bare smider bilen et tilfældigt sted

hvis man skulle have betalt i det tidsrum for at parkere der ville det have kostet mange gange mere det er selvfølgelig et problem og en udfordring og efterhånden som det så

kan holde ulovligt parkeret frem for at holde

vi er enige i at det skal være muligt at man kan pålægge flere parkeringsafgifter for den samme forseelse men vi har ligesom dansk folkeparti spørgsmålet

hvis man er af sted fjorten dage på ferie så kan det stadig væk betale sig at parkere ulovligt

ikke mening at man kan få tre parkeringsafgifter og andre steder ville det måske være rimeligt fik nogle flere

have spurgt lidt mere ind til hvorfor man lige er landet på tre om det er noget man har raflet om eller hvordan man i øvrigt er nået frem til tallet

skal det offentliggøres på en hjemmeside som skal være fælles for hele landet så det er nemt som trafikant at slå op et sted og se

særlig skal være opmærksom på i den forbindelse

har man da i hvert fald muligheden for at gardere sig inden man kører til x købing men vi er lidt mere bekymrede for

at indskrænke muligheden for lokalt at lave særregler

som jeg læser lovforslaget og det er jo muligt at jeg ikke har læst det grundigt nok eller godt nok eller klart nok

en indskrænkning der bliver grænser for hvor man

kan lave lokale parkeringsregler for eksempel

tilpasning til de lokale forhold og det er vi ikke

det er hensigtsmæssigt at man kan tage hensyn til lokale forhold

så forstå på andre ordførere at det præcis er det lovforslaget lægger op til så det kan være at det er mig der for en gangs skyld har læst forkert og det tager jeg gerne på mig

vi jo drøfte det videre ingen tvivl om det men har man læst rigtigt eller

et nyt begreb i færdselsloven

myndighed der skal påse om man nu holder i en yderrabat eller ej og om det er lovligt eller

og har efterlyst at man fik en mere præcis definition af

uklart hvad en yderrabat er så synes jeg

og så tror jeg også at borgerne synes det

lovligt over hele landet og her er der så ikke mulighed for at man kan lave nogle lokale undtagelser

vi går ned i § otte og tyve stykke tre tredje

her bliver det altså lovligt for køretøjer under

holde helt eller delvis på fortovet se det pålægger jo alle de kommuner der har fortov uden for tættere bebygget område

sin volvo op og holder på fortovet ja så vipper fliserne så knækker de så så går de i stykker så der pålægger man

så der er nogle ting her i forhold til kommunerne som vi er noget bekymrede for og som vi ikke uden videre kan sige ja til

jeg

for så vidt enige i at det er problematisk at man parkerer der og det er mangel på respekt og man skal lade være med at parkere på handicapparkeringsplads

men spørgsmålet er om det her med at

køretøjet forsvinder jo ikke af den grund og der synes jeg ligesom

være mere effektivt hvis politiet greb til det magtmiddel de rent faktisk har nemlig få køretøjet fjernet på ejerens regning

parkering det synes vi ville effektivt så ville man opnå det man ønsker at opnå jeg tror ikke på at man opnår resultatet

tilsidesætter hensynet til bestemte grupper af medborgere når

en port eller anden ind og udkørsel jeg synes begrundelserne for det

tydelige sprog jeg tror vi er rigtig mange

sagtens kan forestille sig når man har brug for en handicapparkeringsplads hvilke gener

bryder loven på det her punkt og der er regeringens klare holdning den

lovlydig forbruger af af parkeringspladser og der er det jo

udvalgets rapport her fra juni måned giver en hel række anbefalinger til hvordan det kan finde sted

har vi jo helt generelt set på hvordan forbrugerbeskyttelsen på parkeringsområdet kan kan forbedres der lægges som sagt op til en hel række anbefalinger

er at lovforslaget jo lægger op til at kommunerne fremover ikke skal kunne udstede lokale parkeringsbekendtgørelser som indebærer at der gælder forskellige regler om parkering fra kommune til kommune jeg synes helt grundlæggende at det er positivt at der er bred opbakning til

formålet er jo at ensrette parkeringsreglerne over hele landet

fremover eksempelvis gælder ens regler for hvornår der må parkeres med to hjul på fortov i dag er

parkeringsreglerne jo altså et stort skridt

får kommunerne jo samtidig fortsat mulighed for at udstede lokale parkeringsregler for tunge køretøjer påhængskøretøjer og særligt indrettede køretøjer for de her typer af køretøjer gør der sig ofte meget forskellige forhold gældende fra kommune til kommune og samtidig

det naturligt at have en forventning om at førere af de her køretøjer er opmærksomme på at der gælder noget særligt for dem fordi de er særlige i trafikken og der gælder noget særligt når det kommer til parkering

foreslås det jo at det skal stå kommunerne frit for at udvide

de her lokale parkeringsregler

lægges der op til at lokale regler som det også omtalt skal offentliggøres samlet på en hjemmeside så det bliver lettere at orientere sig om

for regler der rent faktisk gælder

fra en ordning hvor færdselsloven fastlægger hvad der er lovligt og hvor kommunen kan indskrænke det lovlige til en ordning hvor færdselsloven fastlægger hvad der er ulovligt og hvor kommunen kan indskrænke det ulovlige og gøre parkering lovlig i videre omfang pointen er

syn for det man skal kunne se hvor kommunen vælger

at gøre parkering lovlig i videre omfang så har der været lidt diskussion om et andet element af forslaget nemlig den mulighed der nu

parkeringsafgift det er rigtigt som det har været fremme at

jo med lovforslaget gør det muligt for kommunerne og politiet at pålægge op til tre afgifter for samme ulovlige langtidsparkering det er dog alligevel vigtigt synes jeg at understrege at der højst skal kunne pålægges én parkeringsafgift per påbegyndte kalenderdøgn og en ny afgift skal tidligst kunne pålægges fire og tyve timer efter den forrige afgift

der ikke en hjemmel til at pålægge mere end én afgift for samme ulovlige parkering det er fastslået ved en dom som også omtalt i offentligheden fra to tusind og tolv fra østre landsret

må det altså ikke kunne betale sig for en bilist at spekulere i at parkere ulovligt

bør der jo ikke mindst af præventive grunde kunne være adgang til at pålægge flere parkeringsafgifter så den samlede afgift bliver af en vis størrelse

der parkerer ulovligt jo altså er med til at afskære andre bilister muligheden for at parkere lovligt det synes jeg også er en særlig pointe omvendt

skal være en øvre grænse for hvor mange afgifter der kan pålægges flere afgifter for samme

og fejlagtigt antager at parkering er lovligt hvis der parkeres i længere tid

anbefalede at der skulle kunne pålægges tre eller fire afgifter for den samme

har vi efter regeringens opfattelse fundet en passende afvejning af de her forskellige hensyn som jeg har forsøgt at redegøre for her på det private område lægges der

at der fastsættes bindende regler for skiltning på private parkeringspladser hvis der skal kunne pålægges en afgift for overtrædelse af vilkårene på selve pladsen

skal der blandt andet placeres ensartede skilte med et hvidt p på sort baggrund ved alle indkørsler til sådanne private parkeringspladser det er målet at

sig i den almindelige forbrugerbevidsthed som et signal om at her inviterer en privat grundejer til

at man kan få en afgift for overtrædelse af vilkårene som fremgår nærmere af skilte inde på parkeringspladsen helt grundlæggende

være sådan at god skiltning er en forudsætning for at man som forbruger kan orientere sig

også parkere i overensstemmelse med de regler der gælder derfor er jeg meget glad for at lovforslaget også medvirker til at sikre at forbrugerbeskyttelsen på private parkeringspladser

altså også bliver lettere for forbrugerne at skelne mellem om der parkeres på et privat eller et offentligt

tror jeg alle sammen vi kan være enige om har stor praktisk betydning for os alle i vores hverdag

forbedre forbrugerbeskyttelsen meget det

det har været tiltrængt og det har også været efterspurgt så

jeg er som sagt tilfreds med den brede opbakning der har været

lovforslaget et andet særligt spørgsmål der har været rejst

om et særligt klageorgan på det private

der kan være en række omstændigheder som både taler for og imod det det her

er enig med arbejdsgruppen i at

bør afvente implementeringen af det såkaldte

for i men vi er enige med arbejdsgruppen i at vi bør afvente de overvejelser som

banegårde men der kan også være andre steder hvor man

bryder reglerne for parkering jo er med til at forhindre at folk der bare på almindeligvis vil finde en parkeringsplads skal ind i en butik og købe et eller

støtter vi som sagt og de ligger også i forlængelse af arbejdsgruppens

parkere bilen en fredag aften man skal ikke bruge den før man skal på arbejde mandag og vupti så har det kostet

jeg forstår ikke hvordan justitsministeren kan stå og argumentere med de åbenlyst gode eksempler og sige det skal så også gælde ved de åbenlyst dårlige eksempler

i stedet for at prøve at lave nogle regler hvor vi rammer dem vi gerne vil ramme så kommer det her til at genere rigtig mange almindelige mennesker

en lille fejl og nu skal begaves med en bøde

at styrke forbrugernes rettigheder

og dermed også deres vej igennem den jungle det kan være som bilist at finde ud af at når man krydser en kommunegrænse kører fra en kommune til en anden så

der er skiltet ordentligt med det men som er dikteret på baggrund af en bekendtgørelse som måske ligger i en

er hele pointen så så derfor

det modsatte af hvad herre simon emil ammitzbøll

det handler om at give bilisterne forbrugerne på det her område klare retningslinjer mere ens

skal der selvfølgelig skiltes af hensyn til hvem

med de tre bøder for jeg er meget enig med med andre ordførere der har spurgt ind til det hvorfor er man landet på tre det må man da kunne komme med et rigtig godt argument for

have været to eller fem

ulovligt i et kvarter hvorimod man

cykel oppe på fortovet og i fodgængerfelter og så videre

opfattelsen dengang det her spørgsmål var til debat

sige det sådan at regeringen mener at det er ikke i orden pænt sagt

nu ændret vi fordobler bøden

vi synes at der skal sendes et klart signal til dem som

var landet der men det kan være at jeg får det under udvalgsarbejdet

det koster måske tre tusind fire tusind kroner at få afhentet sådan

som man så skal betale når man får den udleveret igen det tror jeg på vil have en præventiv virkning frem for bare

kan fastsættes regler ved lokale bekendtgørelser

i tæt bebyggede områder åbner man faktisk også

altså jeg fik næsten

det ud af ministertalen at at den helt store forskel var at nu kom det på én én hjemmeside hvor man kunne gå ind og kigge på reglerne og

i forhold til netop tunge køretøjer

blive tilfældet her det kunne jo være en rigtig god ting for alle de chauffører der kører rundt ikke mindst af

man har en færdselslov som på de områder vi her taler om fastlægger hvad der er ulovligt og så kan kommunen så indskrænke det ulovlige og dermed gøre parkering lovligt i videre omfang det er det der er

nogle undtagelser for nogle særlige typer af køretøjer hvor det er vigtigt at man er særlig opmærksom på

lokale forhold og så er det jo

rigtigt som herre henning hyllested siger at de her regler

offentliggøres på en hjemmeside så man ved hvad

jo fint nok at man har den overordnede regel med færdselslovens foreslåede indretning men der skal selvfølgelig også både være skiltning og markering og generel synlighed

må holde med dele af køretøjer på et fortov i en kommune

såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet

man fjerner hensynet til fodgængerne

det at man nu gerne må parkere uden for bymæssig bebygget område altså

ikke at der kommer til at stå køretøjer delvis

det farligste sted det er der der sker flest trafikdrab

større eller mindre når der pludselig

få en parkeringsafgift gælder det også i den situation hvor lyngbymotorvejen er oversvømmet i flere dage fordi de offentlige myndigheder ikke evner at få fjernet vandet så man kan komme til at køre igen skal man så oven i at ens køretøj er blevet ødelagt fordi kommunen ikke har et ordentligt kloakanlæg og ikke sørger for at få vandet væk også have en parkeringsafgift

jo det der gør sig gældende med den nye affattelse af § to nummer sytten

særlige rocker og bandesager der kræver megen fangetransport

laver en særligt sikret retssal i forbindelse med

ressourceforbrug som konsekvens der er kort sagt et et betydeligt effektiviseringspotentiale og et betydeligt sikkerhedspotentiale i

i forbindelse med københavns fængsler og det støtter vi principielt fra venstres

forstår godt den bekymring som blev udtrykt af en række af høringsparterne i forhold til

domstol den dømmende magt

hus vi befinder os i i dag jo

adgang mellem de to så tror jeg at det godt kan lade sig gøre den bekymring som en del af høringsparterne har deler vi ikke vi tror godt det kan lade sig gøre vi deler til gengæld den bekymring som en del af høringsparterne har blandt andet nogle byretter domstolsstyrelsen og

i venstre har vi tidligere spurgt meget ind til hvor mange ressourcer

kriminalforsorgen og politiet bruger på bevogtning

det er også noget de konservative og liberal alliance har interesseret sig for og der har vi fået det svar fra justitsministeriet at det

i udbud måske til private vagtfirmaer eller andet

så store summer at man tilsyneladende kan finansiere

det her i virkeligheden er noget man kan spare penge på

må de oprindelige svar vi har fået være forkerte

de oprindelige svar vi har fået der er forkerte for der bør være et betydeligt besparelsespotentiale i det men vi støtter den principielle tanke bag den særligt sikrede retssal vi støtter også

kan være et sikkerhedsproblem i nogle af de her sager

rocker og bandekriminalitet

også villige til at se på om man kan give en øget hjemmel til at lave visitation

også meget opmærksomme på at

tale om at man nægter

fra domstolenes side over for det her jeg forstår godt kan være en bekymring i forhold til den økonomiske beregning eller andet men jeg er måske lidt overrasket over at man ikke har større forståelse for at vi er i en tid hvor man må spare

mere effektive både i politiet og i kriminalforsorgen og det gælder selvfølgelig også domstolssystemet

man må køre længere på literen i den situation vi

og jeg synes faktisk det er lidt skuffende at læse nogle af høringssvarene hvor der ikke er forståelse for at man skal gøre tingene lidt mere effektivt

det kan godt være der skal justeres lidt i noget af det der ligger og at beregningerne ikke er helt rigtige men ideen om at vi skal være mere effektive og at man for eksempel kan højne sikkerheden og spare en masse ressourcer ved at placere

støtter vi i venstre og det håber vi

eksempelvis i forbindelse med transport af fanger mellem

bevogtning har været nødvendig vi socialdemokrater nægter at acceptere at personer fra de kriminelle miljøer udviser

at personale og tilhørere ved retsmøder føler sig utrygge eller direkte truet det er fuldstændig uacceptabelt vi vil under ingen omstændigheder acceptere at rockere

skal være åbne og frit tilgængelige for offentligheden og alle skal som udgangspunkt kunne overvære retsmøder

involverede såvel som personale en forpligtelse som vi aldrig

blandt andet rockere og bandemedlemmer ikke vil respektere grundlæggende spilleregler i vores demokrati

det er lovforslag er fremsat

kriminelles forsøg på at destruere det retssystem som er en grundpille i vores demokrati med lovforslaget her foreslås det at der etableres en eller flere sikrede retssale hvor

byretssager kan gennemføres hvis der er

ekstra sikkerhedsmæssige foranstaltninger samtidig forbedrer vi mulighederne for

foretage sikkerhedskontrol i forbindelse med adgang til retsbygningerne det skal være lettere at visitere personer der ønsker adgang til retsmøderne vi skal sikre de bedst mulige rammer omkring retsmøderne hvilket betyder at

bedst mulige arbejdsbetingelser under de nye forhold de sikrede retssale og den øgede sikkerhedskontrol i retsbygningerne er et helt rigtigt redskab til at genskabe trygheden i vores retslokaler

er blandt andet det sikkerhedsmæssige hensyn der ligger bag det lovforslag vi behandler i dag en del af elementerne er også en udmøntning af den aftale som regeringen i to tusind og tolv indgik med enhedslisten liberal alliance og det konservative folkeparti

det sikkerhedsmæssige hensyn er der også det ressourcemæssige for med den eksisterende ordning bruges der relativt mange ressourcer på sikkerhed i forbindelse med transport af tiltalte mellem arresten og retsbygningen og i forbindelse med afviklingen af retsmøder disse udgifter forventer man at kunne nedbringe med lovforslaget fordi man giver nye muligheder for at sætte retten i en særligt sikret retssal hvis der er nogle særlige sikkerhedsmæssige forhold

det er der ikke med de nuværende regler tilstrækkelig sikker hjemmel til og det er naturligvis godt at denne mulighed bliver udtrykkeligt tilladt i lovgivningen reglerne skaber som andre også har nævnt også klar hjemmel til visitation med med mere i forbindelse med publikums adgang til retsbygningerne derudover

hjemmel til at etablere særligt sikrede retsbygninger til brug på tværs af retskredsene en af disse særligt sikrede retsbygninger planlægges etableret i umiddelbar nærhed af vestre fængsel for radikale venstre er det vigtigt at understrege at de nye regler om særligt sikrede retssale kun forventes anvendt undtagelsesvis hovedparten af retssager i danmark forventes stadig afviklet i helt almindelige retslokaler og retsbygninger derudover har vi noteret os de mange høringssvar der udtrykker bekymring ved at placere en særligt sikret retsbygning i så nær tilknytning til for eksempel vestre fængsel måske så nært at domstolene

og uafhængig statsmagt det er en meget reel og vægtig indvending og vi vil gerne give den noget særlig opmærksomhed i første omgang er vi imidlertid tilfredse med at justitsministeriet har tilkendegivet at man ved den nærmere udformning af bygningen vil tage grundigt hensyn til den risiko der er blevet fremført i forhold til domstolenes uafhængighed og i øvrigt grundigt drøfte byggeriets nærmere udformning med videre med de relevante

med disse bemærkninger kan radikale venstre støtte det fremsatte

i sådan en retssag og det er klart at

lægger et pres på vores domstole og de arbejdsforhold

man har dér det er jo blandt andet også

noget der er baggrunden for at vi

synes at der er et behov for en særligt sikret

har været rejst en del bekymringer om

domstolenes uafhængighed er det et problem at at man lægger

en retssal så så tæt på et af vores største

udtalt i kolding hvor jeg kommer fra har det i mange år indtil politistationen flyttede været sådan at politistationen lå i samme bygning som domstolene og

lige op og ned af arresthuset

nemlig at selve projektet og udmøntningen af det her jo skal drøftes

så vi også fremover kan have en retssal som

uafhængig og selvfølgelig også er det

udmøntningen af det her lovforslag jeg tror

desværre er noget der er behov for og derfor bakker vi vi

i retsplejen det er vores ansvar som folketing

skriver på papiret men at åbenheden også

indføre bestemte indgrebsformer eller opføre nye retssale der signalerer at man som almindeligt menneske tiltalt eller pårørende til en tiltalt ikke er velkommen eller at domstolen måske

en indvending både mod det ene element i dette lovforslag nemlig at man giver hjemmel til at visitere besøgende

det andet element i lovforslaget

at man opretter særligt sikrede retssale i første omgang en i nærheden af

udtrykt bekymring for at man placerer en særligt sikret retssal i nærheden af vestre fængsel de udtrykker

som jeg mener vi skal tage alvorligt på samme måde

skal vi tage det alvorligt når stort set samtlige høringssvar indeholder en løftet pegefinger om at når man skal placere en retssag

skal det være i nødstilfælde eller have undtagelsens karakter

anvende den nye sikrede retssal

medtage civile sager i lovforslaget altså sager som ikke handler om straf mod de her hardcore bandemedlemmer som den socialdemokratiske ordfører blandt andet omtalte men som kan være ganske almindelige mennesker hvorfor vælger man på forhånd

frederiksberg og københavns byret at de skal

i den nye sikrede retssal uanset om de så i de konkrete tilfælde synes at det er nødvendigt at have denne særlige sikkerhed eller ej

en særligt sikret retssal om end det måske

den nye særligt sikrede retssal ved vestre fængsel vil sikre domstolenes uafhængighed altså at de ikke kun er uafhængige men også synes uafhængige vi vil gerne have svar på hvor omstændigt det bliver at man placerer sager

særlige retssal vi vil gerne have svar på hvordan man har tænkt sig at håndtere retssikkerheden for de tilhørere som med det her lovforslag kan risikere at blive visiteret alså hvad deres klagemuligheder er og mere specifikt

hvorfor blander man sig i hvor to byretter skal placere deres sager henne det plejer jo at være noget de selv afgør hos retten

ressourcespørgsmålet i den her sag det virker umiddelbart sådan lidt groft sagt som om

der er tale om ressourcebesparelse for politiet men en ressourceforøgelse for domstolene uden at man så i øvrigt

fru pernille skipper siger sådan at man ikke synes

er nogle valide

der bliver fremført men det er bare nogle kritikpunkter som kan undre lidt når

vi i venstre generelt hilse velkommen synes ikke aftalen er god nok

afdeling og det jeg sagde i

at vi anerkender at der kan være et behov som skal opfyldes men at man da søreme hov det tror jeg må sige i folketinget at man da for alt i verden skal sørge for at gøre det på en ordentlig måde

så vi tager hensyn til domstolenes uafhængighed

vi tager hensyn til

retssikkerhed det tror jeg faktisk godt at man kan

vi selvfølgelig også tænkt os at benytte muligheden for at stille spørgsmål til ministeren for at sørge for

ganske mange københavnere som hver dag må opleve at politiet ikke kan komme ud til deres indbrud til vold og andet fordi

skal stå og lave bevogtning af københavns byret der er vi nok politisk uenige jeg regner heller ikke med

inviteret til lidt flere møder i justitsministeriet i forhold til det lovforberedende arbejde og at været lidt tættere dialog det kan man da bare opfordre regeringen til at tage med de relevante parter når man laver

at man havde undgået resten af diskussionen

lauritzen var inde på det i sin ordførertale vi står her i folketinget det danske parlament på øen slotsholmen hvor også statsministeriet og sågar højesteret er placeret og efter mere end en hundrede og tres års ægteskab om man kan kalde det sådan i hvert fald boligfællesskab

har man pludselig fundet ud af at det vil være en enorm krænkelse at der ligger

jeg er lige ved at sige at hvis den kritik skal tages alvorligt synes synes jeg at vi skal høre fra dommerforeningen at man ønsker højesteret flyttet fra slotsholmen

synes jeg at det nærmer sig krukkeri

så kommer vi til selve lovforslaget som jo er godt

set godt på en dårlig baggrund det er jo desværre sådan at vi i danmark har parallelsamfund og nogle af de værste handler om rockergrupperinger og bandegrupperinger det er de værste parallelsamfund vi har i vores land det skaber utryghed både selvfølgelig for personalet ved domstolene men også for ganske almindelige mennesker hvis man som jeg kører igennem bredgade ofte og

forskellige kriminelle grupperinger der kommer og støtter de tiltalte

grupperinger og for det andet jo også sikre at der er en vis form for tryghed for almindelige mennesker der måtte bo der arbejde der

synes jeg at det er fantastisk at vi kan finde en løsning hvor vi både kan sørge for at der er fuldstændig den samme retssikkerhed som der hele

der er fuldstændig den samme adskillelse af den lovgivende dømmende og udøvende magt som der hele tiden har været og samtidig kan vi skabe mere tryghed for de almindelige mennesker som i dag bliver udsat for en række ubehagelige oplevelser på grund af optræden fra rocker og bandegrupperinger som vi ikke har nogen som helst sympati med for det andet

indfører man en øget hjemmel til at foretage sikkerhedskontrol i i forbindelse med de her retsbygninger og det synes vi

det må være vigtigt for os som lovgivere at sikre et grundlag der kan

skyld de tiltalte men også dommerne domsmænd vidner og andre kan komme trygt i de retssale

jo heller ikke nogen der lægger op til at der ikke skal være så uden bekymring og uden tvivl stemmer vi ja

nemlig desværre nået dertil i danmark at der er et behov for at der er mere sikkerhed ved vores retter og jeg siger desværre

er udviklingen der har gjort det sådan har det ikke altid

været i mange mange mange år havde man en almindelig respekt for domstolene der gjorde at man opførte sig ordentligt og både hvis man var tiltalt og hvis man var vidne eller tilhører

et retsmøde så opførte man sig ordentligt forholdt sig roligt og gjorde hvad der blev sagt sådan er det desværre ikke

de kriminelle bander hvor et større antal familiemedlemmer og venner

møder op og ofte ikke vil respektere domstolene at det udvikler sig til råben og skrigen tumult voldsscener overfald og lignende det er noget nyt

men sådan er virkeligheden og når virkeligheden er sådan

sørge for at sikkerheden er til stede både for rettens personale men sandelig også for

tiltalte for vidner

man kan være sikker på at sikkerheden er i orden og det støtter vi naturligvis fra konservativ side

man nu lige har vænnet sig til det nye matrikelnummer hvor man også kan sætte retten

tror jeg såmænd også at dommerne vil finde sig tilpas med det her i forvejen er det jo sådan at dommervagten i københavn for et stort antal sagers vedkommende er sat på politigården sådan har det været i adskillige år uden at nogen egentlig har brokket sig over det

grundlovsmøder at man ikke altid kan nøjes med det så der er også en bagvagt ovre i selve byretten og

også være i fremtiden det bliver ikke sådan det

jeg i hvert fald ikke se for mig at alle grundlovsmøder bliver holdt det nye sted man nu har fundet og

allerede i dag er det sådan at alene københavns byret har flere

vi får en særligt sikret retssal og det

kan højne sikkerheden ved retterne i øvrigt ved at der bliver

selvfølgelig for at bevare det princip vi har i

nogle der ikke vil respektere vores domstole prøver vi

åbenhed i retsplejen at retsmøder skal kunne overværes og at retsmødet skal kunne overværes uden at man lider overlast uden at rettens personale lider overlast uden at tiltalte lider overlast er præcis det man ønsker at opnå med det her lovforslag

er for farligt at møde op til visse retssager og det synes vi

os der sætter reglerne det er os der sætter dagsordenen og ikke

indføres en ordning hvorefter lands og byretssager kan afvikles i en særligt sikret retssal

særlige sikkerhedsmæssige hensyn tilsiger det jeg tror

over for forbipasserende over for politiet og andre

som skal ind i retsbygningen

være vidner det er helt uacceptabelt og derfor handler det selvfølgelig også om det

sikrer at vi har åbenhed om retsplejen i danmark fortsat skal værne om

på den anden side selvfølgelig skal dæmme op over for de tendenser

som vi har set igennem flere år og som regeringen

ved domstolene får så samtidig en hjemmel til at etablere en eller flere retsbygninger med særligt sikrede retssale til brug

tanken altså den at der etableres en sådan særligt sikret retssal i en retsbygning i umiddelbar nærhed af vestre fængsel her i københavn

retterne i københavnsområdet retsbygningen forudsættes i givet fald også at skulle anvendes

og retten på frederiksberg

del af lovforslaget det har også været fremme her under debatten i dag

enhedslisten liberal alliance konservative folkeparti tilbage i november to tusind og tolv om kriminalforsorgens økonomi for årene to tusind og tretten til

seksten det var den første del

der skabes hjemmel til at foretage sikkerhedskontrol i forbindelse med adgang til

i form af visitation af påklædning og undersøgelse af medbragte effekter forslaget udspringer faktisk af et ønske fra personaleforeningerne

domstolene de har peget på at domstolenes personale i stigende grad føler sig utrygge i deres daglige arbejde der er også flere blandt personalet der har oplevet situationer i retssalen hvor de konkret har følt deres sikkerhed truet så er det også rigtigt at lovforslaget har givet anledning til kritik fra navnlig domstolenes side

under høringen blandt andet blevet peget på at vi ved at placere retsbygningen ved

om at domstolene ikke længere er uafhængige

og kriminalforsorg jeg må sige at den bekymring

regeringen er meget optaget af domstolenes uafhængighed det er også vigtigt at borgerne oplever oplever at domstolene er

en myndighed de har respekt for men jo selvfølgelig også er en myndighed som de har tillid til

slå fast at det naturligvis er helt afgørende at en ny retsbygning i umiddelbar nærhed af vestre fængsel både udformes og indrettes på en måde

selvfølgelig heller ikke komme på tale at placere retsbygningen inden for fængslets mure overhovedet ikke så med den opbakning til regeringens lovforslag som jeg har hørt her i dag

jeg sikker på at vi finder en løsning som

til gavn for domstolene med de her ord endnu en gang tak for opbakningen regeringens lovforslag jeg ser frem til den videre behandling hvor vi selvfølgelig står til rådighed

det med at samle alle grundlovsforhørene i den her nye sikrede retssal jeg synes principielt det er en god idé

på at det samlet set ikke vil være en besparelse

ministeren kunne knytte nogle yderligere bemærkninger til det når man nu